titler på de anmeldte sager vil fremgå

forud for det seneste folketingsvalg valgte at gennemføre en dagpengereform som har haft endog meget store konsekvenser for rigtig mange danskere

at det var nødvendigt at spænde et sikkerhedsnet ud under nogle af de mennesker som først er blevet ramt af den økonomiske krise

en uddannelsesordning og vi har så valgt efterfølgende at forlænge den ordning med en halv år i forbindelse med aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

opbrugte dagpengeretten i første halvår af og tretten har ret til uddannelse og særlig uddannelsesydelse i op til en år efter at deres dagpengeret måtte ophøre mens personer der opbrugte

og tretten har ret til uddannelse og særlig uddannelsesydelse i op til seks måneder efter

den pågældende har opbrugt sin dagpengeret har haft henholdsvis et halvt eller et helt år til at planlægge og færdiggøre konkrete uddannelsesforløb og det mener jeg altså helt grundlæggende er rimelige vilkår

med enhedslisten om arbejdsmarkedsydelsen

at de borgere har været ledige i så lang tid jo også ofte er kommet meget langt væk fra arbejdsmarkedet

det betyder at personer der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse senest efter fire uger både har ret til og også pligt til et virksomhedsrettet tilbud af mindst

og ordningerne her alene er etableret på baggrund af en dagpengereform som dansk folkeparti selv lagde stemmer til det var nødvendigt at spænde et socialt sikkerhedsnet ud under nogle af vores udsatte borgere i den første ordning havde vi meget fokus på uddannelse i den næste ordning har vi fokus på det virksomhedsrettede

man kan være i den første ordning i enten et halvt eller et helt år

så der kunne regeringen sammen med enhedslisten til enhver tid have ændret de regler hvis der var et ønske

havde fået løfte om at hun kunne gøre uddannelsen

problem for ministeren hvis der er rigtig mange der er påbegyndt en uddannelse og så har

en forkert vejledning af deres a kasse

til a kasserne eller jobcentrene rundtomkring at den ikke

så alligevel ikke kan kan gøre uddannelsen færdig altså ydelsen er

var påbegyndt en uddannelse og måske havde fået en forkert vejledning

der så har spildt en periode i uddannelsessystemet de kan ikke bruge det til noget som helst fordi de

på om man så kunne hjælpe dem der var begyndt på en uddannelse der overskred

at vi skal lave en ordning med at de i hvert fald kan gøre

lavet ordningerne sådan at det burde have været muligt at tilrettelægge uddannelsesforløb man kunne have nået

at man kunne have rådgivet de pågældende på en anden måde end

det afgørende hvad angår de her ordninger

at hjælpe nogle mennesker i en rigtig svær situation og at det når man har et halvt eller et helt år på en ydelse

anden måde har fået bygget

så jeg vil spørge ministeren om kunne tænke sig at undersøge hvor mange det egentlig drejer sig om om det er en forholdsvis lille gruppe man egentlig kunne hjælpe så de kunne gøre deres uddannelse færdig

har vi godt nok spildt nogle ressourcer på uddannelse

kan så forhåbentlig også være noget uddannelse man efterfølgende kan bygge videre på jeg jeg tror ikke der er tale om en en meget stor gruppe men men det vil jeg selvfølgelig gerne

når spørgsmålet bliver rejst i folketinget jeg vil bare gerne slå fast at det der har været afgørende for os at gøre har været at spænde et socialt sikkerhedsnet ud under nogle mennesker og vi har også givet tiden til at man burde kunne tilrettelægge et

rigtig ærgerligt at der er nogle der er kommet i klemme

ikke har gjort færdig jeg har ikke lige her

situation så det kunne være interessant at se hvor mange det egentlig er og om man på en eller anden måde kunne hjælpe dem

tager imod det løfte som ministeren er kommet

de har behov for og det er vigtigt at vi i vores velfærdssamfund har øje for at der er borgere har meget komplekse og sammensatte problemer hvor vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for ikke alene at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet men selvfølgelig også få afhjulpet de ofte dybe sociale problemer der er

vores førtidspensionsreform hvor vi siger

en førtidspension til helt unge mennesker hvis der er mulighed for at de kan få det bedre

bistand og støtte det kræver selvfølgelig at de ressourceforløb der er behov for bliver oprettet det siger sig selv

det at der ved udgangen af to tusind og tretten

at jeg har haft en en endog

om hvordan vi i fællesskab får det her tal til at stige

at nogle af de borgere der tidligere er blevet tildelt en førtidspension måske har fået andre løsninger end præcis et ressourceforløb jeg

få timer for mange er et godt alternativ til førtidspension og i det omfang det er rigtigt

end blot en førtidspension og måske via den blive overladt til sig selv så der er plusser og minusser her men det er helt afgørende at der bliver oprettet flere ressourceforløb og det har jeg meddelt kommunerne endda

ressourceforløb fordi de først skal igennem en arbejdsprøvning

ministeren skriver det er ikke et krav at kommunen først skal udrede hvor mange timer den pågældende vil være i stand til at arbejde før der kan tages stilling til et ressourceforløb det giver jo bare den her

skal du ikke på førtidspension vi kan ikke

egentlig er syge og som burde samles op med et ressourceforløb det

men hvis kommunerne tog fat i det her

rigtig mange og de ville kunne komme videre med deres tilværelse i stedet for

synes også jeg kan lytte mig frem til det ministeren siger

så også sætter gang i det jeg har hørt nogle kommuner

både den tid og de ressourcer der skal til sådan at flere også vores psykisk sårbare kan få lov til at leve et liv også med beskæftigelse

over for kommunerne

der bestemt også er borgere i kontanthjælpssystemet der ville have godt af et ressourceforløb hvis man har været i kontanthjælpssystemet i mange år og dermed på overførselsindkomst i mange år og måske har noget sygdom tilknyttet så kan man også være i målgruppen for det derudover tager jeg en række mindre initiativer for det er fuldstændig afgørende er man syg har man behov for hjælp

jeg ved ikke hvor hurtigt ministeren kan få tilbagemeldinger fra kommunerne

den indsats de gør og om de også lever op til det ministeren

det vil hjælpe rigtig mange at de kan have tillid til at der er et system der hjælper dem når de er

mange er kommet i knibe på grund af det som vi i fællesskab har lavet herinde i folketinget

stigende tendens men så også fra et

er vigtigt at holde fast i at i de situationer hvor der er et bedre alternativ end ressourceforløbet er det

fra nogle af kommunerne at der er borgere der simpelt hen har bedre af det

ske i et ressourceforløb det er det ministeren også har skrevet i svaret

de får jo ingen afklaring til et fleksjob før de har været igennem et eller andet

er det jo bedre at de gør det end at de bare bliver smidt ud

gider kigge på om de nu skal have et fleksjob

være efter en halv år så er de udredt det er et fleksjob

har været i stand til at afklare og visitere folk til fleksjobordningen relativt hurtigt det kan man gøre med nogle borgere er ingen tvivl om at der er andre forløb der tager længere tid men det skal ikke være noget mål i sig selv at det skal tage lang tid

at hun vil have godt af at komme i fleksjob at hun er klar

en arbejdsgiver der gerne vil ansætte hende så

at træffe den beslutning i stedet for at igangsætte et længerevarende ressourceforløb mennesker er forskellige indsatsen skal også være det det afgørende

af borgere i danmark der er blevet ramt af den økonomiske krise de har mistet deres arbejde nogle af dem har sågar mistet deres dagpengeret og

behov for en beskæftigelsespolitik der virker kunne vi ikke for en gangs skyld få venstre til

beskæftige sig bare et kort øjeblik med de mennesker det handler om nemlig vores arbejdsløse i stedet for bare at diskutere skattelettelser

der er og som jo i allerhøjeste grad bygger på

nok der er for mange der har spildt deres tid der er for mange der ikke er kommet i arbejde og der har været for lidt fokus på det enkelte menneskes individuelle behov

i ønsker at spare fire milliard kroner som det fremgår af svaret på spørgsmål fire hundrede og fire og tres til finansudvalget oplyser finansministeriet at venstres udspil vil styrke de offentlige finanser fra to tusind og fjorten og frem

direkte ydelsesreduktioner i vil spare fire milliard kr og det betyder at der er et hul

jeg må så forstå på spørgeren at de skal findes på besparelser på kontanthjælpsområdet

betyder det at kontanthjælpen skal sættes ned for alle voksne kontanthjælpsmodtagere med seks tusind kroner om måneden

går videre i diskussionen at det vil vi ikke være med til så svaret er nej

til ministeren om ministeren kunne forestille sig tænke sig

et provenu på en reform af beskæftigelsessystemet

ikke at ministeren kan benægte her i dag at

hvis vi kan gøre det endnu bedre og bringe de ledige hurtigere i job og også spare noget provenu

være med til at det provenu bliver brugt til det vigtigste

er at få skabt nogle flere arbejdspladser og det kunne

blive brugt til det er det vi foreslår vi foreslår

er jo den statsministeren omtaler men der skal bruges noget finansiering til at det giver mening

gøre det bedre vi kan få de ledige hurtigere i gang og når vi får de ledige hurtigere i

også spare nogle penge vi står ikke her og siger at dagpengene skal skæres nej

om at den vigtigste politiske opgave i de her år

sådan at vi kommer endelig fri af den økonomiske krise statsministeren har jo sagt det fuldstændig klokkeklart hernede

tager vi tingene i den rigtige rækkefølge så forholder vi os til indholdet kvaliteten og indsatsen fordi vi har nogle mennesker der er ramt af arbejdsløshed der fortjener

på kontanthjælp vi taler om at vi i dag bruger firs milliard kroner samlet set på beskæftigelsessystemet og på de ydelser folk får

ledige det er de milliarder vi taler om og der synes vi sådan set at det er ambitiøst

helt kort vil ministeren bruge et eventuelt provenu på skatte

vil advare imod fordi jeg grundlæggende tror på den danske arbejdsmarkedsmodel hvor man i tilfælde af arbejdsløshed kan få lov til at dygtiggøre sig

er godt man ikke vil det har jeg ikke noget ønske om at vi skal hvor skal pengene så findes

stimulere dansk økonomi eller skabe danske arbejdspladser

har afgivet ganske klart

først og fremmest af hensyn til de mennesker der er ramt af arbejdsløshed derfor starter vi selvfølgelig det eneste rigtige sted nemlig med at se

lave en indsats der gør at flere mennesker hurtigere kommer i arbejde og at dem der har behov for det får et kompetenceløft viser det sig så at vi kan gøre tingene meget klogere og meget billigere og meget bedre i fællesskab så tager vi diskussionen

begår kriminalitet eller andet så synes vi ikke længere at man skal have lov til at være her

som det er men vi sidder ikke og kigger på bundlinjen og siger at nu skal danmark lukke sine grænser

minister i justitsministeriet

og at ministeren mener at antallet betyder noget

hvordan hænger det sammen med at man ikke ønsker at stramme politikken i en tid hvor indvandringen er rekordstor

hvor man kan se at beregninger viser at ikkevestlig indvandring er blevet dyrere i forhold

gerne vil hertil og arbejde eller hvad det kan være så synes jeg sådan set at vi som samfund skal sige velkommen til

undre at ministeren så i dag står og siger at når folk begår kriminalitet så vil man tage hånd om det

hvis ministeren siger at antallet spiller en rolle

så for et antal der spiller en rolle det faktum at indvandringen er rekordstor og også kommer mange mange flere fra ikkevestlige lande som vi ved giver en lang række integrationsproblemer hvordan kan ministeren mene at det ikke er et problem og så samtidig mene at antallet spiller en rolle det forstår jeg simpelt hen ikke

dansk samfund stiller der er

at man skal have tilknytning der er krav om boligareal

vi synes at antallet betyder noget hvis integrationen skal lykkes skal det også være sådan at folk der kommer hertil skal ville

at få integrationen til at fungere bedre

vi har nu nogle krav danmark der handler om familiesammenføring som er stort set de samme som de var under

belaster de offentlige kasser med cirka seksten

milliard kroner i to tusind og fjorten og det er en stigning i forhold til sidste gang

er altså en udgift som løber løbsk på alle mulige andre områder vedtager regeringen reformer på førtidspension på kontanthjælp

og nogle af reformerne kan der være god fornuft i og nogle af

der mindre sund fornuft i men pointen er at på alle mulige andre områder vedtager regeringen reformer for at sørge for at er styr på økonomien men når det kommer til udlændingeområdet så nægter man pure at gennemføre reformer der begrænser indvandringen selv om man ved at det vil være godt for dansk økonomi hvorfor vil man godt skære i dele af velfærden som rammer helt almindelige danskere også udsatte danskere for at spare penge men man vil ikke begrænse indvandringen jeg forstår simpelt hen ikke sammenhængen

når vi laver en folkeskolereform så vedrører

danmark det ønsker

men vi er altså ikke på den anden side der hvor den tidligere regering var til sidst

regeringen i den forbindelse planer om at begrænse antallet der kommer til danmark via asylsystemet

tidligere har søgt asyl i et andet land

man blive sendt tilbage dertil men er mennesker i den situation at de er i fare for at blive forfulgt

på omkring to og tyve procent for så vidt angår antallet af

nogle af de øvrige lande vi normalt sammenligner os med ser vi

sag behandlet men vi behandler

der kommer til danmark her

søgt asyl i et andet land sender vi dem tilbage dertil men nej

bare i al stilfærdighed gøre opmærksom på at det jo var regeringen der havde magten da den familie blev sendt ud af landet

at det er uden for regeringens kompetencer og

godt se at det er meget nemt

regeringens kompetencer at føre den asylpolitik som regeringen ønsker at føre jeg skal bare lige høre er det rigtigt forstået

mennesker på andre betingelser under

end man gjorde under den tidligere regering men mennesker som kommer til danske grænser og banker på vores dør og siger at de ønsker at få deres sag prøvet

imod folk i danmark

er syrere og statsløse hvilket nok

at sørge for at hjælpe i nærområderne

til udlandet og søge asyl

som

bare gøre opmærksom på at flygtningenævnet jo har truffet en afgørelse

så traf flygtningenævnet en anden afgørelse og efterfølgende skiftede

substansen når mennesker kommer til danmark og beder om at

har regeringen jo lempet asylpolitikken på en række områder man kan få fuld kontanthjælp fra dag et hvis man får opholdstilladelse man kan få fuld børnecheck fra dag et hvis man får opholdstilladelse det er jo velkendt at menneskesmuglere og andre

helt opmærksomme på hvilke ændringer der bliver gennemført i forskellige lande

så man kan se hvilket land det er mest attraktivt at komme til og søge om at få asyl så på den måde har regeringen mulighed for at påvirke tilstrømningen

og tyskland har haft en på halvfjerds procent

gøre hvad man kan i nærområderne

og den beskyttelse giver man

i øvrigt er berettigede til at få asyl

få asyl vi har ikke ændret et komma

jeg kan huske modtaget flere asylansøgere end danmark

uanset hvilke konflikter der er ude i verden det er jo fordi sverige fører den asylpolitik som sverige nu engang

jo mere attraktivt at komme til et land jo flere søger derhen det er meget attraktivt at komme til sverige som asylansøger og

søger derhen denne regering har gjort det mere attraktivt at komme til danmark og søge om at få asyl og

flere der kommer det er forholdsvis enkelt det mønster

gentager sig jo med jævne mellemrum hvis man går ind og strammer

politikken og derfor beder jeg bare om at ministeren som påstår at hun er

rent faktisk træder i karakter og siger til de radikale

at sikre at vi begrænser tilstrømningen til danmark ved at gøre det mindre attraktivt at komme hertil

når der er kommet fred i deres nærområde

andre lande de hellere vil til og derfor synes jeg det er ret forkert at sige at vi har lavet et eller andet mælk og honning samfund

fratages statsborgerskab og efterfølgende udvises af danmark

skærpe lovgivningen på dette område

mennesker et statsborgerskab hvis de eksempelvis er

det er en lov som jeg støtter fuldt og som jeg synes er rigtig men jeg går ikke ind og kommenterer

den navngivne person blev også dømt i to tusind

§ otte b ikke i stigende grad bringes i anvendelse hvis man forbryder sig mod kapitel tolv og tretten i straffeloven som jo også er

kan fratages sit statsborgerskab altså vi mener i dansk folkeparti at man i langt højere grad skal gøre brug af den paragraf

fordi det er en så alvorlig sag som det er

eller terrorrede for folk der kommer udefra og som egentlig bare ønsker at

set af principielle grunde om hvad ministeren har af holdning til det og

at det at det kunne være en god idé

sådan set meget tydelig den siger at udlændingelovens regler om udvisning er udformet sådan at udlændinge i disse tilfælde skal udvises medmindre det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

at man skal udvises medmindre det er i strid med danmarks internationale forpligtelser

kan gøre sig gældende i sådan en sag er hvis en borger så eventuelt bliver statsløs og der dermed ikke er nogen stat at

eksempelvis vælge at tildele dobbelt statsborgerskab det ville jo betyde at nogle af de mennesker som er dømt for terrorisme kunne udvises sådan ved jeg man gør i england og det er da også en model man kunne overveje

danmark som en form for fristed hvor de kan opfordre til terror

og jeg ved godt at det hører under domstolene men det

mulighed ikke bringes i anvendelse i langt højere grad så vil

vores tilslutning til statsløsekonventionen vi har haft det oppe i en debat her i folketinget jeg mener godt at man kunne sige at hvis personer bliver frataget deres statsborgerskab

terrorisme men ikke hvis man kun har været mistænkt der skal være faldet en dom

det springende punkt har været i øvrigt vil jeg sige at det er sådan at det fremgår af indfødsretslovens § otte b at den der dømmes for overtrædelse af straffelovens kapitel tolv og tretten om blandt andet terrorisme kan frakendes sin indfødsret ved dom medmindre vedkommende bliver statsløs det er lovteksten den synes

at tage fra mennesker som opfordrer til terror eller som udøver terror omvendt er vi forpligtet af vores konventioner hvilket vil sige

allerede blev dømt i to tusind og syv

der faktisk bliver dømt efter en paragraf altså at opfordre til terrorisme er en alvorlig sag og man kan sige at

sådan en afgørelse kan træffes hvis ikke er i strid med danmarks internationale forpligtelser hvilket blandt andet betyder at en person ikke må blive statsløs en måde man kan undgå at folk bliver statsløse på ville jo være ved at tildele dobbelt statsborgerskab det vil sige at borgere

samtidig har fået lov til at opretholde et tidligere statsborgerskab

kunne udvises fordi man dermed ikke længere vil gøre

hvert fald med stor alvor på at der er borgere i danmark der rejser

deltage i opstand eller borgerkrig

det kan være mennesker som har meget forskellige interesser

nogle der rejser ud fordi de gerne vil deltage i en religiøs krig

være med til at vælte assads styre

lave nødhjælpsarbejde eller fordi der er nogle andre interesser

mange forskellige grunde til at folk tager til syrien

og ud af danmark og dermed kan man også smugle sig selv ind over grænsen til syrien

unge mennesker i det hele taget befinder sig er opmærksomme på at der kan være en risiko for at folk drager af

når man kommer op i min alder og har fået slået sig

ned med familie så holder op med at ville rejse af sted så det er primært

billeder af personer eller

der i syrien sidder og skyder til måls efter billeder af

mener jeg dog er et klart bevis på

for at støtte den hellige krig dernede

det budskab hjem at det er er fuldstændig i orden

til terror på den måde som det sker

mange af de mennesker

og skyder til måls efter

meget svært ved at forstå hvorfor sådan nogle mennesker overhovedet skal have statsborgerskab i danmark og der spørger jeg så bare hvorfor bringes den

det ville jo være ganske enkelt og det

vurderer om der er begået strafbare handlinger om der kan føres sager

man regner med at den kan vindes men der vil da forhåbentlig også blive ført nogle sager i forbindelse med det der er sket

og konkludere hvad en anklagemyndighed vil vurdere hvad politiet vil vurdere og hvordan domstolene vil dømme jeg kan

en hel del mennesker der er draget derned i hellig krig hvilket pet

hvad regeringen egentlig vil gøre for

et er at de tager derned noget andet er at de slæber en terrortankegang med hjem og i hvert fald kommer hjem som radikaliserede

det må man formode og dermed også vil være

hjemmeside og som beskriver den indsats

jeg vil da opfordre alle interesserede til at gå ind og læse det

det ark illustrerer hvor omfattende efterretningstjenesternes indsats på det her område faktisk

mod danmark fra personer som er udrejst til syrien er til stede og

hvilken træning har de mennesker deltaget i hvilke handlinger har de været

hvor er de henne mentalt når de vender tilbage derfor er det her mennesker som vi interesserer os rigtig meget for men det kræver også at vi kan tale med dem at de er til stede i danmark og

det er glimrende

hvorfor man ikke bringer med en frakendelse af statsborgerskabet i anvendelse

said mansour som har dobbelt statsborgerskab der er altså personer her i danmark der har dobbelt statsborgerskab og hvor man uden videre kunne gøre det så jeg spørger bare hvad har man

der kommer så radikaliserede hjem også for at sende et signal om at det gør vi ikke her

hvad der er foregået ved domstolene kan man selvfølgelig spørge ind til men

mens de er af sted og nogle af dem der kommer tilbage har været udsat for ting eller har udsat andre mennesker for

der kun grund til at være bekymret over

de finde på hvilke egenskaber har de fået tillært sig og hvad

politiet mere end almindeligt interesseret i

her mennesker tale med dem om hvad de har lavet

har kontakt til ressourcepersoner fra landet hvordan de intensiverer samarbejdet i ssp

imødekommende over for de mange internationale forskere

medarbejderindflydelse og medbestemmelse bør også være for ikkedansktalende medarbejdere på universiteterne men nej vi kommer ikke til at se et krav fra mig om at engelsk skal være koncernsprog på universiteterne

sprogspørgsmål som et emne

lokalt af institutionerne uden at

have diskussionen om principperne i det her

det centrale i det her at vi har en sprogpolitik som siger at vi er i danmark og at det danske sprog der skal udvikles og

hjemmeside og fandt deres sprogpolitik som jeg jo som

men som jeg gerne vil høre om

ministeren så også er enig i for der skriver man at det handler om at vedligeholde og udvikle det danske sprog som grundlæggende skrift og talesprog for forskning og undervisning

vi ser i hvert fald rigtig gerne at man har

det danske sprog skal udvikles også på alle videnskabelige områder og det kræver jo at det er et dagligdags sprog

om relevans og kvalitet som vi

kun

og relevans i forhold til det arbejdsmarked

hvor det var vigtigt for for mig og dansk folkeparti at få sikret

ud fra den hensigt at

vi jo mener at de danske universiteter først og fremmest skal betjene de danske unge der skal have en uddannelse og

at på det danske arbejdsmarked

det danske sprog og dermed at uddannelserne som udgangspunkt er på dansk

netop engelsksprogede uddannelser for at være et centralt redskab til at opnå nogle af de målsætninger inden for internationalisering som

universiteterne har det gælder tiltrækning af dygtige internationale studerende og ikke mindst tiltrækning

udenlandske forskere der måske ikke taler dansk mener jeg også er en uomgængelig ressource

mange muligheder i dag for netop at begå sig i danmark og sådan håber jeg at det vil blive ved med at

at uddannelserne samlet set foregår på engelsk og næstefter at sige at man

mit udgangspunkt og

er jo fortsat at dansk må være det bærende det grundlæggende sprog og så kan der være situationer hvor man må afvige og

tilrettelægger og udvikler deres sprogpolitik på den måde de finder mest relevant

centrale og brugen af andre sprog finder sted og

i mange dele

vi må ikke sætte vækst innovationskraft og og kompetenceniveau

andre lande ved at stække udfoldelsen og og brugen af netop andre sprog end dansk men jeg har fuld tillid til at

de rette kompetencer til det arbejdsmarked de skal ud til nogle gange vil det være danske men for mange kandidater

er arbejdsmarkedet også større end det danske

de dygtigste forskere og for de dygtigste studerende og det gælder både i ind og udland de skal forberede de studerende til netop et mere globaliseret arbejdsmarked hvor fremmedsprogskompetencer og i særlig grad engelskkompetencer er centrale

selvfølgelig vigtigt at universiteterne også

løbende udvikler deres uddannelser så de matcher behovet på arbejdsmarkedet om en uddannelse så konkret skal udbydes på dansk eller engelsk mener jeg altså skal bero på en faglig vurdering under hensyntagen netop til den del af arbejdsmarkedet som uddannelsen er rettet imod og undervisningssprogets relevans vurderes jo

det danske samfund for dimittender med en uddannelse med netop det pågældende undervisningssprog

undervisningssproget for nu bare igen at slå det fast sker altså bedst inden for rammerne af universiteternes faglige selvstyre og gennem de her etablerede kvalitetssikringssystemer

uddannelser skal udbydes

holde fast i at vi er nødt til at have dansk også på universitetsniveau for at holde fast i at det danske sprog

tale med sin mor fordi de taler to forskellige sprog altså i danmark skulle det gerne fortsat være på dansk derudover

undervisning på engelsk det vil sige hvis

danske undervisere der ikke underviser på deres modersmål men underviser på engelsk og

på engelsk så mister man faktisk et lag af forståelse så mister man faktisk noget som man uanset hvor gode vi er til at lære fremmedsprog ikke kan

også at holde fast i rent sagligt og fagligt at vi er nødt til at have dansk som kernen

og selvfølgelig skal man også i et vist omfang kunne det fremmedsprog der skal til for at man kan begå sig

at det det faktisk er noget særligt at man

på dansk som danskere som man ikke vil kunne på et tillært sprog som for eksempel engelsk

og at vi ikke på nuværende tidspunkt jævnt hen har det niveau når det gælder

der udbydes på engelsk også holder en ordentlig standard for dem er

jo altså en række af i dag

at uddannelsesinstitutionerne har fokus på at kvaliteten skal være i orden både i relation til indholdet men så sandelig også i relation til netop undervisernes kompetencer

ikke får et klart svar på om det ikke også er en rigtig vigtig dagsorden at holde fast i at vi faktisk er nødt til at have det danske sprog

nødt til at sikre at det danske sprog også på alle videnskabelige områder fortsat bliver udviklet

at man ude på landet har det danske sprog i nogle små landsbyer

vi så kommer ind til byerne og i særdeleshed kommer ind på

for udviklingen i forhold til det danske sprog jeg jeg tror og jeg støtter at der fortsat vil udbydes rigtig mange uddannelser på dansk hvor man netop ligesom det jo er tilfældet i dag for langt langt hovedparten

modersmål fordi kvaliteten på andre udbud

mange henseender slet ikke er på det niveau men det vil jeg nu gerne opfordre til at den kommer også på engelsksprogede uddannelser

universitetsunderviseres engelsksprogede færdigheder

og

at man har fokus på at sige som man faktisk også

udgangspunktet er det danske sprog at udgangspunktet er at det skal udvikles sammen med de videnskaber der udvikles på universitetet så kan der godt være engelsk nogle steder men det med at forestille sig at man kan certificere nogle til engelsk og

undervisning på engelsk på et højt nok niveau køber jeg simpelt hen ikke jeg tror simpelt hen ikke man kan opnå det

da rigtig dumt at sige at så skal vi have underviserne til at lære at undervise på engelsk og at vi skal have de danske elever

var da bedre at de gjorde det på dansk

det der er kernen og så kunne man lære at formidle

udenlandske forskere betyder altså en øget kritisk masse i

undervisningen ansættelsen mener

ud af ti forskere der blev ansat på danske universiteter i to tusind og ti til

rekrutteret fra en stilling i udlandet det viser uddannelsesstyrelsens tal

rigtig dygtige danske forskere der har været ansat i udlandet i en årrække

afsat nye midler til at drive ordnetdk

og siden er blevet udviklet heller ikke de partier som var med til at vedtage finansloven

tusind og fjorten havde prioriteret driftsmidlerne til ordnetdk

derfor er situationen fortsat den at der skal findes en løsning på driften af ordnetdk

og den nuværende ramme er først og fremmest den faste finanslovsbevilling som

og får af kulturministeriet hvert år

kroner derfor lovede jeg på samrådet at kulturministeriet ville drøfte prioriteringen af opgaverne i relation til ordnetdk

kulturministeriet har holdt et møde efter vi havde samråd med det

og det er planen at man skal mødes igen

kan aftales en model for den fremtidige drift sidst men ikke mindst lovede jeg på samrådet at jeg ville vende tilbage til folketingets kulturudvalg

med den dialog vi skulle have

en varig løsning på sprogressourcerne på ordnetdk

for borgerne og det løfte vil jeg naturligvis holde så jeg kommer tilbage til kulturudvalget

sit fremragende arbejde med at opdatere vores sprog og holde det ved lige på

sige at hun stadig væk arbejder på sagen det er ganske enkelt for trægt når ministeren siger drøfte

mener hun jo besparelser fordi pengene skal findes inden for den ramme der er hun har også lovet at hun vil vende tilbage til kulturudvalget det venter vi jo selvfølgelig stadig væk på og så har hun holdt et møde med det danske sprog og litteraturselskab det går for langsomt det er ganske enkelt ikke godt nok vi bliver nødt til at finde de penge andre steder nu ved jeg jo at der findes to hundrede og firs million kroner om året som vi bruger på international kulturudveksling

kigge derhen og så finde pengene

et sted hvor de kan hente penge i én uendelighed men pengene kommer ikke som manna fra himlen

det er min erfaring hvis herre ahrendtsen vil bidrage til at finde steder hvor man kan omprioritere så er jeg den glade modtager af de gode ideer

synes også det er vigtigt at vi over for vores institutioner som vi giver driftsmidler til at løse

om at man prioriterer inden for de rammer man har det er en dårlig pædagogik hvis man bare kan komme og hente penge som man har lyst til

at engelsk skal være officielt sprog i danmark de er også helt vilde med

overalt på universiteterne de synes også det er fint at vi har det i koncernerne i firmaerne

være lidt skeptisk over for tempoet hos ministeren kan det skyldes at de radikale

ville man også finde de her penge det er jo egentlig

der står en meget højtuddannet dansklærer over for spørgeren lige nu som har arbejdet med det danske sprog hele sit liv og fortsat gør det med stor fornøjelse fordi det er vores modersmål og det kræver at vi passer på det og udvikler det

og forhandlinger tager tid det gør det også når vi skal forhandle med partierne det kan tage ret lang tid at blive enige om en god ting men forhandlinger tager tid og vi drøfter sagen og forhandler med

ministeren jo mulighed for at bevise det nu har jeg anvist en finansieringsmulighed der bliver hvert år brugt to hundrede og firs million

på international kulturudveksling i ministerens

sikker på at hvis ministeren virkelig ville og brændte for det danske sprog så ville ministeren også finde nogle penge så vi kunne opgradere

de fortsat kunne udvikle på det så vil ministeren kigge på de to hundrede og firs million

vi om året bruger på international kulturudveksling

om året det må være en anden minister der har det jeg har ikke lovet at finde penge jeg har lovet at lave en aftale

på et åbent samråd den tiende december

om at finde en blivende løsning den proces er i gang processer tager tid gode løsninger tager tid

de en og tyve dødsfald øst for storebælt og hvad agter ministeren at gøre for at sjællandske nyrepatienter får lige så kort ventetid som nyrepatienter vest

også her i foråret præsentere en national

først vil jeg præcisere de tal for øst og vestdanmark der nævnes i spørgsmålet og forklare hvorfor de ikke umiddelbart kan sammenlignes lad mig give et par eksempler der er mellem landsdelene forskel på i hvilket omfang der sker midlertidig eller permanent framelding af patienter på venteliste i østdanmark indeholder ventelister for eksempel personer som midlertidigt er frameldt transplantation på grund af en anden sygdom det har også betydning

antallet af dødsfald blandt patienter på ventelisten nitten af de en og tyve dødsfald i østdanmark som spørgeren nævnte i spørgsmålet hører således

gruppen af ikke aktivt ventende som er medtaget på den østdanske venteliste også andre forhold spiller ind og gør det vanskeligt at sammenligne tallene for eksempel har region sjælland en aftale med odense universitetshospital

levende donorer

er det selvfølgelig vigtigt at vi kan hjælpe så mange nyrepatienter som muligt med at få en bedre tilværelse ved en nyretransplantation det skal den kommende handlingsplan være med til at sikre som bekendt har en arbejdsgruppe her efter jul afleveret en række anbefalinger til hvordan vi kan styrke organdonations og transplantationsområdet og dermed hjælpe flere patienter med transplantation her vil jeg pege på tre anbefalinger som vil være med til

fremme donorsagen en afdækning af best practice for hospitalernes anvendelse af donorpotentialet skal være med til at sikre en forbedret udnyttelse særlig i forhold til nyrepatienter skal pakkeforløb for donationer fra levende donorer og større åbenhed i forhold til hvem der kan være donorer

endelig skal befolkningsrettede tiltag være med til at fastholde den positive holdning vi generelt har til organdonation i danmark jeg forventer derfor at den kommende nationale handlingsplan kan være med til at styrke transplantationsområdet ikke mindst for de mange nyrepatienter der i dag venter på et nyt organ og jeg ser frem til

drøfte handlingsplanen med ordførerne på det kommende

vi får nogle tal der så er helt reelle

tal her som har været bragt i medierne gør jo at

meget utrygge ved situationen og det er jo helt urimeligt

at ministeren svarer på om ministeren vil sikre at vi får nogle

i en avisartikel

vest for storebælt mener ministeren ikke at det også er et meget meget stort problem

ventetiden er så forskellig mellem

blandt andet derfor at vi nu kommer med en handlingsplan som vil pege på forskellige tiltag som vil kunne gøre at vi forhåbentlig kan bringe

organtransplantationer ned for eksempel ved bedre anvendelse

bedre omsorg for de pårørende

i danmark og mellem de forskellige sygehuse

at donorerne så i højere grad

mennesker kan bruges vil ministeren tage

af at foreslå at man skal have en automatisk tilmelding til donorregistret altså at der skal være et formodet samtykke det er ikke regeringens holdning at vi skal bevæge os derhen vi synes at vi skal gøre meget og gøre meget mere

af civilorganisationer derfor er

to tusind og tretten til sytten af ellevte marts sidste år og afhændelsen af sønderborg kaserne omfatter også øvelsesterrænet hvor skydebanen er beliggende på baggrund af den politiske aftale påbegyndte

drøftelser med sønderborg kommune med henblik på at afklare om og i hvilket omfang kommunen måtte være interesseret i at erhverve sønderborg kaserne herunder øvelsesterrænet hvor skydebanen er beliggende såfremt sønderborg kommune overtager øvelsesterrænet inklusive skydebanen vil det være op til kommunen at tage stilling til og

den fremtidige anvendelse af arealet hvor skydebanen er beliggende området er omfattet af en tinglyst deklaration fra nitten halvfjerds om at skydebanen skal reetableres når forsvarets brug ophører mulighederne for fortsat anvendelse af skydebanen når forsvarets brug er ophørt ligger uden for

og kompetence den fremtidige anvendelse af arealet hvor skydebanen er beliggende vil som nævnt skulle afklares af den kommunale ejer af arealet i samarbejde med relevante myndigheder og jeg kan sige at der pågår en fin dialog med med kommunen

man der vil kunne finde en ordning som

kommune har overtaget øvelsesarealet og det dertil hørende skydeterræn det er forsvarsministeren og forsvarsministeriet der stadig væk står som ejer af arealet derfor går mit spørgsmål specifikt på det forhold at det er

er den der er ansvarlig for at stille arealet til rådighed

ønsker det efter forsvaret rømmer sønderborg kaserne

at de civile organisationer altså jægerforeninger skytteforeninger og de andre foreninger der i dag bruger arealet i god samklang med forsvarets og sønderborg sergentskoles brug af

også kan gøre det i fremtiden nu er vi altså inde i en meget tæt dialog med kommunen og derfor håber jeg

i den forbindelse vil det jo også være helt naturligt at

hvordan man bedst muligt sikrer det frivillige foreningsliv

at der i den periode hvor forsvarsministeriet og forsvarsministeren stadig

ske en nedlukning af brugen og anvendelsen

faktisk et af de eneste miljøgodkendte skydeanlæg der ligger i det her område

meget stort aktiv for skytteforeningerne jægerforeningerne og de andre

og civile organisationer som bruger skydeanlægget i dag

der sker fra april måned når det starter og frem til der er fundet en afklaring vil ministeren der garantere

en tinglyst deklaration på området

så derfor synes jeg at man i stedet for at prøve

vi gør i et tæt samarbejde med kommunen

der er en rigtig god dialog og såfremt der skulle opstå en problematik her ligger den altså under et andet ministerområde og jeg håber

at venstres politiske ordfører er klar over at vi hver især varetager vores opgaver jeg har mine kompetencer

kontrast til den pressemeddelelse den tidligere forsvarsminister nick hækkerup udsendte den attende april sidste år under overskriften vi lader ikke sønderborg i stikken

sergentskolen og det medfølgende øvelsesareal

men derudover foreligger der ikke nogen korrespondance

siden forsvarsministeren tiltrådte og indtil nu derfor synes jeg

det ville have klædt ministeren at stå ved det løfte som den tidligere forsvarsminister gav til sønderborg kommune

meget meget glade for den dialog der er med mig

og det er fuldstændig rigtigt at jeg på min fødselsdag den syvende februar havde et glimrende møde med kommunens borgmester og kommunaldirektør

man i øvrigt efterfølgende fra kommunens side

det der var mit klare budskab til spørgeren var jo netop at vi arbejder tæt sammen med kommunen om

den bedst mulige udnyttelse af de her arealer samtidig med

gav vi hinanden håndslag på at vi målrettet vil forsøge at finde en løsning

både set med kommunens øjne og

derfor synes jeg egentlig det ville klæde spørgeren

glæde sig over at der er en positiv dialog i gang og at man fra kommunens side betragter det som et stort skridt i den rigtige retning

som minister så kunne man jo spørge

den tidligere forsvarsminister talte i forbindelse med mindehøjtideligheden den attende april sidste år i sønderborg og hvor

udsendte en pressemeddelelse med ordlyden i overskriften vi lader ikke sønderborg i stikken jeg tror alle er rigtig glade for at der var et møde den syvende februar og at forsvarsministeriet nu har stillet sig positiv over for at man måske kan kigge på en afvikling ikke som et samlet areal

set der er et stort ønske om jeg må bare sige at det undrer mig såre at ministeren vil sige at det er udtryk for en god og lang og engageret dialog når en aktindsigt sådan set viser at ministeren intet har foretaget sig for ministeren blev minister tilbage i august måned indtil det møde

det svarer ikke til størstedelens opfattelse af hvad det vil sige ikke at lade nogen i stikken hvad det vil sige

skydearealet hvor jeg kan forstå at ministeren mener

kigge positivt på at der var et møde den syvende februar men det ændrer jo ikke på at der står en lang række foreninger i området som ikke kan få

og at der står en lang række aktører i området som har været vant til at have en brug af blandt andet et skydeareal

at der blev afholdt et møde den syvende februar jeg har store forhåbninger

også den nuværende forsvarsminister lever op til regeringens tilsagn

og at det ikke kun var tomme ord

komme i arbejdstøjet sådan at der kan findes en positiv afklaring omkring

fremtidige brug af både kasernearealet af hjørnearealet og også af skydebanearealet sådan at foreningerne i området også kan få

møder og konsultationer mellem kommunen og forsvaret

jo ikke sådan at der ikke har været kontakt men jeg synes det var vigtigt at have mødet den syvende februar og jeg vil sige at borgmesterens udlægning af det møde var at det var et gennembrud og at der nu virkelig sker noget i sagen hvordan det kan udlægges negativt

jeg håber at vi i fællesskab kan være i det arbejdstøj som kan gøre at der hurtigst muligt kan findes en løsning som kommunen som brugerne og som forsvaret kan være tilfreds med og det er lige præcis det jeg bruger min tid på i det her

at trække sine udtalelser tilbage det møde er det første møde der

mens den nuværende forsvarsminister er forsvarsminister

er rigtig glad for og positiv over at ministeren nu endelig engagerer sig i den sag

bare at det er lidt paradoksalt at ministeren er tiltrådt tilbage i august måned det her er en sag som betyder rigtig meget i et lokalområde som sønderborg og den tidligere forsvarsminister og den tidligere regering

ladt i stikken alligevel har forsvarsministeren ikke på ét tidspunkt fundet anledning til

at spørgeren er med på

mødes med borgmesteren der er lagt en køreplan for hvordan de her forhandlinger skal foregå og det bliver af borgmesteren udlagt og det er jeg enig med ham i som et meget stort skridt i den rigtige

give indtryk af at tingene ikke

en god gænge synes jeg at vi i fællesskab skal samle kræfterne om at se

for dele af det her kaserneområde som kommunen kan overtage

kan gøre det på en måde så det kommer borgerne

det er sådan set det der er mit udgangspunkt

gjort hele vejen igennem og jeg var meget glad for det møde jeg havde med borgmesteren

men jeg synes også bare at det kalder på at der begynder at ske noget mere i den her sag forsvarsministeren har siddet som forsvarsminister siden august måned og helt konkret i dag har jeg spurgt til om ministeren vil garantere at de skytteforeninger

jægerforeninger og de andre foreninger som bruger

skydearealet efter starten af april når forsvaret rømmer

ministeren give et tilsagn om jeg synes bare at vi trænger til at komme i arbejdstøjet fra forsvarsministerens side

der kan komme en afklaring til gavn for de mennesker der bor i området

kan finde en positiv løsning på en på mange måder ærgerlig

til gavn for borgerne i sønderborg og forhåbentlig også sådan at

de frivillige foreninger der bruger arealerne

det er sådan set præcis en opfølgning på det regeringen har sagt fra start

i tæt samarbejde med sønderborg

og det har jeg engageret mig personligt i

byrådet og det synes jeg er positivt og derfor ville det være dejligt hvis venstres spørger i dag i stedet for at prøve

at finde hår i suppen sammen med os andre prøvede

mener ministeren så at det er tilfredsstillende at danmark er det land i norden der er dårligst rangeret og hvad agter ministeren at gøre

vi netop nu i gang med at udmønte den ene milliard

lancerede vi i januar et ældrepolitisk udspil som følger op på hjemmehjælpskommissionens anbefalinger som vi forhåbentlig snart skal til

et lands placering på ranglisten er et gennemsnit af

hvordan landets ældre borgere har det på en række områder danmarks placering på ranglisten skyldes især den måde helpage international

beskæftigelsesmuligheder og sundhed på det er uklart for mig hvordan organisationen beregner danskernes beskæftigelsesmuligheder men i forhold til sundhed

skyldes vores placering efter alt at dømme at vi lever kortere

end vores naboer eller sagt på en anden måde fordi vi scorer lavere på det som også hedder kram faktoren som jeg ved at ordføreren også udmærket kender til nemlig kost rygning alkohol og motion eller mangel på samme

til at fremme danskernes sundhed der er blandt andet offentliggjort syv nationale mål for danskernes sundhed

initiativ specifikt rettet mod ældres sundhed kan den ældre medicinske patient også nævnes ranglister er selvfølgelig meget meget nemme at gå til men vi skal også huske at spise brød til

det er usundt så det går ikke det er jo sådan at forskellige ranglister

kan komme frem til mange forskelligartede resultater

er det ikke sikkert at man får et helt dækkende billede

kommissionen i foråret to tusind og tretten med en rangliste som tegner et helt andet billede af danmarks ældre end den rangliste som herre flemming damgaard larsen omtaler det er sådan at fn og

allerhøjeste livskvalitet i europa og det er sådan at at danmark ligger helt oppe

en andenplads efter sverige på fn og eus rangliste og det er jo alt andet lige et helt andet resultat så helt grundlæggende vil jeg slå fast

at ældre borgeres levevilkår

sted er for vigtige til at skulle dikteres af ranglister jeg vil langt hellere drøfte hvordan vi højner kvaliteten i ældreplejen og jeg ser derfor også frem til drøftelserne om regeringens ældrepolitiske udspil som jeg startede

ikke var inde på nemlig økonomisk tryghed

var inde på på helbredstilstand og beskæftigelse uddannelse

at ministeren vil være med til

godt indikere at der er et sted hvor vi skal sætte

jeg godt spørge om ministeren er indstillet på at

konkret på og få analyseret og undersøgt om der er nogle af de her elementer der gør at

den her rangliste altså ned på en syttende plads til trods for at vi

eller andre politiske områder på ranglister

dér hvor vi har nogle udfordringer er

også fordi jeg ikke kan se hvad der ligger til grund for at vi lige

scorer så lavt så igen er min

selvfølgelig tager det alvorligt og med vores ældrepolitiske udspil lægger vi også op til at vi skal til at forhandle på det her område

helt nøjagtig der skriver regeringen

på at høre hvordan ministeren mener at den ambition

indfries og om ministeren er enig med spørgeren i at regeringen ikke gør nok når en sådan undersøgelse fortæller

vi altså på nogle punkter ryger langt ned på en rangliste

kram faktorer skal vi

bliver rehabilitering netop et centralt punkt for mange kommuner rehabilitering betyder jo for rigtig mange en øget livskvalitet og

er igen kimen til et sundt og langt liv og det er det der må og skal være omdrejningspunktet

kan lige så godt kan være en mulighed for samfundet hvis regeringen formår at skabe de rette rammer og muligheder for den

mener at ældre også er en ressource og på hvilke områder ministeren helt konkret vil sætte ind for at udnytte og bruge denne

jo en aktiv ældrepolitik det er også

man skal leve livet hele livet at det skal være sundt det skal være godt og det skal

bare for at nævne et enkelt lillebitte element i vores ældrepolitiske udspil som jeg ved at

nej til højbed og terrasse den tolvte februar to tusind og fjorten omtalte sag om en økologisk landmand der fik afslag på at etablere en terrasse i forlængelse af sit hus med henvisning til reglerne om kystbeskyttelseszoner har givet borgeren en fair behandling og i videst muligt omfang forsøgt at efterkomme borgerens ønsker og lokale hensyn inden for gældende lovgivning jævnfør

er tilfældet i den omtalte sag

er rigtig ked af de her sager hvor det kommer til at fremstå som om

naturstyrelsen kun er sat i verden for at genere folk mest muligt

det skal være sådan at at folk får en ordentlig og saglig behandling og at de også får en god begrundelse for hvorfor de eventuelt får et afslag på en dispensationsansøgning det bedste råd jeg kan give er jo at man søger

få afklaret på forhånd om man kan få dispensation eller ej inden man begynder på et eventuelt dyrt projekt naturstyrelsen forvalter jo efter loven og ja den er restriktiv på det her område men så er man jo heller ikke mere firkantet end at der rent faktisk bliver givet dispensation

tre ud af fire af de dispensationsansøgninger der kommer

det synes jeg sådan set er værd

set at der generelt er god balance mellem hvad vi gerne vil beskytte nemlig vores strande og vores kyster

der er jo altså tale om en forbudszone men der gives

jeg ønsker som ny minister at naturstyrelsen udnytter de dispensationsmuligheder der ligger

det kan godt nogle gange for den enkelte borger virke enormt restriktivt det har jeg forståelse for men det er altså også af hensyn til vores kyster som jo er vores fælles gode at vi har de her restriktive regler nogle sager kan måske forekomme små og ubetydelige i

men når der er mange af dem ja så har administrationen samlet set meget stor betydning for

række andre hensyn det kan for eksempel være hensynet til at der jo

og jeg må sige at når jeg læser planloven og også de ændringer

man skal være så nidkær i i den praksis som natur og miljøklagenævnet

og som naturstyrelsen administrerer efter jeg er fuldstændig enig med ministeren i at man skal administrere efter loven

efter praksis men ministeren har

det er eksempler

et fællesareal ville indrette en beachvolleybane og

en træterrasse med et bænke og bordsæt men fordi det lå inden for strandbeskyttelseszonen altså tre hundrede

få tilladelse til de her ting som jo er midlertidige

spørge ministeren om det også er ministerens opfattelse

lovgivningen eller om det kunne være at man skulle se på

af den praksis som har lagt sig fast det er jo et arbejde som ministeren har mulighed for at sætte gang i for at sikre sig at der er lidt mere rummelighed i administrationen af den lovgivning

jo dejligt hvis der i tre ud af fire tilfælde bliver givet dispensation

hensyn til vore strande og kyster som

det er selvfølgelig også mit ansvar at sørge for at borgeren får en god behandling

en saglig ordentlig og fair behandling og også får nogle afslag som giver mening i forhold til

loven er skruet sammen på nu spørger herre karsten lauritzen om hvor

restriktivt og det fremgår af lovens forarbejder og af klagenævnets praksis gennem mange år

en restriktiv praksis men som jeg også nævnte i min besvarelse

jo ikke så nidkært som herre karsten lauritzen forsøger at få det til at lyde

tre ud af fire dispensationsansøgninger bliver faktisk imødekommet

at man kan kalde nidkært

derfor jeg gerne vil spørge ministeren om om ministeren på baggrund af jyllands postens artikler har tænkt sig at tage nogle initiativer til at se nærmere på

ændre praksis eller om man skal bibeholde den praksis

at se nærmere på hvilken praksis der egentlig er og måske se på hvad det så er for en fjerdedel af dispensationsansøgningerne der bliver givet afslag på og hvad begrundelsen er for

praksis rent faktisk er derfor har jeg også bedt om at få undersøgt hvorvidt man udnytter den mulighed der er for dispensation i forhold til lovgivningen

nogle af de her enkeltstående tilfælde nogle af de her sager der har været oppe

interesseret i at få afklaret om udnytter de muligheder der er i lovgivningen fuldt ud i forhold til at give

der skal være mening med tingene og det skal også være forståeligt for folk hvorfor man får afslag hvis det er det der er tilfældet

at noget kan danne præcedens altså én bænk eller én trappe kan måske virke uskyldig i sig selv men har man en hel stribe hen langs en kyststrækning ja så er

et andet billede og der er altså et overordnet hensyn som jeg skal tage og som jeg mener vi skal tage her i folketinget for at beskytte vores strande og vores kyster som de naturperler

ved at ændre lovgivningen eller ved at se på den praksis der har udviklet sig jeg kan bare fortælle miljøministeren en lille historie fra det nordjyske hvor man i blokhus det er også beskrevet i jyllands posten brugte fem år på at få erstattet en en grim kiosk og toiletbygning ved stranden med

er jo ret vigtigt fordi der faktisk kommer ganske mange

undre at det skal tage en offentlig myndighed fem år at give tilladelse til

en ændring af en gammel forfalden toiletbygning så jeg tror at at der det vil ministeren finde er grundlag for

dispensationsansøgninger men

jo også være meget interessant at høre om det nu er venstres holdning at man skal ændre lovgivningen på det her område for det er jo sådan at de seneste ændringer af den her lov skete under vk regeringen er det sådan at venstre venstre har ændret holdning

til at vi skal have en restriktiv praksis på det her område for jeg synes som sagt at vi har et overordnet nationalt ansvar her i folketinget

de nationale interesser i forhold til at bevare vores

det attraktivt at besøge danmark som turist

den tidligere regering vk regeringen blev det med kommunalreformen besluttet at samle sagerne centralt i naturstyrelsen i stedet for som tidligere i miljøcentrene der syv forskellige steder i landet så herre karsten lauritzens eget parti har jo med til at samle myndigheden hos naturstyrelsen

set det er rigtigt at behandle de her sager centralt også for at sikre en ensartethed i behandlingen af

bedre gennemsigtighed i administrationen af reglerne og det selvfølgelig vigtigt at vi holder fast i at der skal være som sagt mener jeg også det er afgørende at borgerne kan forstå de afslag der kommer og det skal være sagligt og fagligt begrundet når man modtager sådan et afslag men jeg synes overordnet set det er fornuftigt

der er balance mellem hensynet til beskyttelsen af vores natur og muligheden for at lave en terrasse eller stille et

ud foran sit hus i sommersæsonen

ude på nørrebro et stykke væk fra

så tage til til efterretning et af problemerne og det illustreres

artikel i jyllands posten som det her handler om

at det virker som om man bare giver afslag

man peger på andre alternative løsninger når man træffer de her afgørelser derfor vil jeg da godt spørge

være med til at lægge mere kompetence ud til kommunerne

ikke blot giver afslag men altså også kommer med forslag til hvordan man

det borgeren har bedt om og det koster ti gange så meget så

der findes jo en mellemvej og det er mit indtryk når jeg snakker med folk at

have en en god og konstruktiv dialog med folk om at finde den her gyldne

de beslutninger der bliver truffet ude på nørrebro

kommunalreformen om at samle den her myndighedskompetence centralt det kunne være interessant at få belyst men det kan vi jo måske få ved en anden lejlighed

er rigtig ærgerligt når det fremstår som om naturstyrelsen

i verden for at genere folk mest muligt det

meget fjernt at mene

holdning at folk skal have en saglig og ordentlig begrundelse for

ikke kan imødekommes i forhold til de her regler så

naturstyrelsen praksis praksis er nemlig fuldstændig forrykt

og reelt et beskæftigelsesprogram til alle de mennesker som man har ansat til at genere folk med ligegyldigheder

men det kommer trods alt fra en anerkendt professor i miljøret

gør det ikke indtryk på ministeren og siger det ikke ministeren noget om at der måske er basis for

se lidt nærmere på hvordan vi kunne gøre det lidt bedre der kunne

at færre sager ender til afgørelse i et nævn eller ude på nørrebro og og flere sager afgøres af lokale

centralt for at sikre en større ensartethed i behandlingen af borgerne

er det vel også vigtigt at der er en ensartethed i behandlingen

at vi har den her lovgivning strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone men i lovgivningen

selvfølgelig skal der være en god dialog i forhold til

så man overholder lovgivningen og den ja

og det kunne godt tænkes at der var grundlag for at se nærmere på

hvorvidt man kunne give kommunerne en en større rolle

det er noget vi diskuterer men det er ikke venstres officielle politik det er min personlige holdning

noget der sker i morgen men jeg kan sige til ministeren at vi generelt er optaget af at træffe beslutningerne tættere på borgerne

det er venstres officielle linje er noget bekymrede over den praksis

tilsyneladende er i de her sager

at vi sikrer det nationale hensyn til vores strande og kyster som det fælles gode

at vi bevarer dem som attraktive naturperler også for de turister der måtte have lyst til at besøge vores land

af at borgeren i sit møde med myndighederne på det her område oplever at der er saglighed og ordentlighed i den behandling man får

svarede tidligere bedt om at få afklaret

de muligheder der er inden for den restriktive lovgivning vi har godt nok til at imødekomme de ønsker som folk måtte have i forhold til